af johan lund olsen nick nielsen troels lund poulsen flemming møller mortensen helle

løvgreen mølvig annette vilhelmsen finn sørensen mette bock og per stig møller og der kan

jeg slutter afstemningen

for stemte tre og halvfems imod stemte

for den fornødne rensning af deres spildevand

en god idé at lempe denne praksis da det naturligvis er de færreste der bliver rigere af at sidde i fængsel eller at blive truet med det nu er det ikke sådan at de

mennesker det her drejer sig om slipper for regningen nej de får bare et lån som de antageligvis kan lægge oven i de lån de har i forvejen det vi ønsker med dette ændringsforslag er at sikre os at kommunerne forpligtes til

om andre løsninger kan føre til god økologisk kvalitet

er jo det der er formålet med det hele

dels at der er en meget begrænset effekt af

dels at kvælstof og fosfor stort set ikke har betydning for vandløbenes tilstand det vil ofte være forhold i åernes fysiske tilstand

i meget begrænset omfang udledningerne som kommunerne i øvrigt ikke ulejliger sig med at måle men kun beregner sig til akkurat som med vindmøllestøj hvorved borgerne også reelt her er retsløse i virkelighedens verden er der ingen kommuner der er i stand til at godtgøre om husmand hansen eller landmand jensen reelt bidrager til vandløbenes dårlige økologiske tilstand eller omvendt om indsatserne

påbuddene overhovedet har en virkning på vandkvaliteten der kan måles vandkvaliteten fastsættes i øvrigt

et faunatal som handler om forekomsten af insekter og smådyr og ikke den kemiske sammensætning af de mikroskopiske og typisk stærkt fortyndede udledninger fra husmandens drænrør denne meget miserable retstilstand for borgerne gør at vi ønsker at kommunerne i langt højere grad reelt forsøger sig med andre metoder

på baggrund af bbr registeret uden at foretage miljøundersøgelser af den enkelte ejendom med dette ændringsforslag får vi helt sikkert langt færre som vil sidde i saksen med de store regninger og langt mere sund fornuft i vores vandløbsadministration

aldrig være et formål i sig selv at genere folk hvis man som myndighed ikke er i stand til at godtgøre

der reelt er tale om et miljøproblem det er desværre virkeligheden i dag og derfor ønsker vi denne ekstra passus ind

at vi skal have en god tilstand i åerne

er sådan at man ved at ændre de fysiske

det er at foretrække netop af hensyn til at der skal være proportionalitet

forvaltningsretligt princip som er ret vigtigt

kanoner at vi skal gå lempeligt til værks og gøre de ting der er nødvendige og de ting vi ved virker og ikke bare mekanisk ud fra bbr registeret som det foregår i dag smække påbuddene ud for vi aner i virkeligheden ikke om de påbud virker eller de ikke virker og så er det vi siger

at hvis man ændrer lidt på ordene så er det sådan set helt i orden at der er tusindvis af husstande der stadig væk hælder urenset spildevand ud i vores

er det ikke dybest set det som ændringsforslaget går ud på kan ordføreren ikke også bekræfte at det rent faktisk i forbindelse med de her vandplaner

bevist at det her har den ønskede virkning vi skal selvfølgelig have kloakeret for de fækalier der kommer ud fra de her ejendomme i det åbne land og det vi gør med det her er rent faktisk at vi hjælper de mennesker der bor derude altså dem med de lave indkomster

for dem og de har nogle års respit og der hjælper vi dem det eneste der kommer til at ske med jeres ændringsforslag er sådan set at

sikret at vandtilstanden i vores vandløb og vores åer og vores søer

er jo sund fornuft nemlig at vi ikke skal gøre mere end det der rent fagligt kan godtgøres og det der sker i dag jeg kender lidt til det for jeg sidder i en kommune

de rigtige undersøgelser som kan vise at der er en sammenhæng mellem påbud

den tilstand man ønsker ude i åen den sammenhæng findes simpelt hen ikke

med vindmøllerne man beregner sig til det

har en virkning ude i miljøet det handler ikke om at gøre mindre for åerne det handler om at gøre det

et spadestik dybere

sagt et eller andet med at man skal kigge på om man kan ændre

vandløbenes fysiske tilstand er det virkelig hvad man har at byde ind med

i her ændringsforslag det løser jo ikke problemerne det har man set igennem rigtig mange år det eneste der

vi får lavet en ordning der hjælper de her mennesker og at vi får urenset spildevand renset inden det kommer ud

jeg siger bare

og kan man gøre noget nede i åen og få

det jo det der er formålet med det hele så hvorfor ikke gøre det frem for at besvære folk

og lige nu er der nogle kommuner som har har særlig store efterslæb men det som ordføreren taler om er jo i virkeligheden vores vandplaner helt generelt det her bliver jo en diskussion af hvordan vandløbene har det generelt det er jo en helt anden type indsats der har vi jo en overvågning af hvordan den indsats skal være i vandløbene og det er i hvert fald meget nyt hvis man ved at

en å skulle kunne fortsætte med at hælde alverdens

er det virkelig det som liberal alliance mener er

til tallet fem som er formålet med det hele vil vi hellere gøre noget nede i åerne sikre en god biologisk tilstand nede i åerne ved at ændre på de fysiske forhold frem for at pålægge folk et påbud altså det er faunatallet der er det afgørende og der er allerede i dag en masse ejendomme som ikke bliver pålagt spildevandsrensning fordi

nogen miljømæssig effekt endnu en gang for

at man nu i virkeligheden vil sige det ser vi stort på

prisbillige løsninger nogle steder frem for den store udrulning af kloakrør

kan pålægge de der forsyningsselskaber at de

højrefløjen her i folketinget så i virkeligheden sætte hele den

mindre det er for at gøre nogle ting

svarer til den måde man måler åerne på

faunatallet hvor man jo ikke går ned og kigger på de kemiske forhold

hundredvis af ton gylle ud på markerne fra svin

den samme landmands lille prut

render ned i åen det er bare de proportioner jeg gerne vil have frem i det her og det var derfor jeg nævnte at proportionalitetsprincippet

i dansk forvaltningsret man kan ikke bare pålægge folk en masse udgifter hvis ikke man er i stand til fagligt at dokumentere at det pågældende problem bliver løst ved den her indsats så ja vi har altid renset vores spildevand ved tømningsordninger ude

give en økonomisk håndsrækning en hjælpende hånd til de borgere

eksempel en decentral rensningsordning eller en tilslutning til kloaknettet

derfor har vi jo haft en lang proces hvor vi også har haft drøftet med partierne i folketinget hvordan vi kunne få løst det her problem

vi ikke kriminaliserer nogle i øvrigt lovlydige borgere som

bliver mødt af det her krav om at få renset spildevand

og hele snakken om hvorvidt der overhovedet er et behov for at få løst det her miljøproblem med urenset spildevand der løber ud i vores vandløb og åer

som det sidste ændringsforslag der er kommet til her

kredser om og det som herre villum christensen

hvorvidt man fra liberal alliances side synes at der overhovedet er behov for at vi får renset spildevandet ude i det åbne land eller ej

at man kan løse det problem som det urensede spildevand i vores vandløb

ved at lave fysiske ændringer i vandløbene så er

materiale der kommer ud i vandløbene som forårsager nogle problemer

hvorvidt vi får håndteret det problem med spildevandsudledningen

der pågår en diskussion om kvælstof og fosforudledningen fra landbruget

forskellige formål med henholdsvis

indsatsen med at få renset vores spildevand

få slået fast her fra talerstolen i dag at regeringen står

fuldstændig fast på at vi skal gøre en indsats sådan som vi har lagt op til med vandplanerne for at få renset det spildevand der løber ud i vores vandløb og videre ud i vores kystvande og søer for at sikre en god miljøstilstand

ønsker vi jo at imødekomme det brede ønske

at få lavet en økonomisk håndsrækning til de

rigtig rigtig glad for at kunne konstatere

også når vi har stemt om det ændringsforslag så vil være et bredt flertal i folketinget der bakker op om at vi får etableret sådan en hjælpeordning

jeg rigtig glad for og det synes jeg vi skylder de mange borgere

sidde med de her økonomiske problemer

vi med det her ændringsforslag gør opmærksom på

hvor man netop bruger septiktanke med kommunal tømning

ministeren burde anerkende at sådan kan det

om man synes det er vigtigt at rense spildevandet eller

synes regeringspartierne det er har kommunerne haft indsigelser i forhold til vandplanerne og

lægges op til der så har de jo haft mulighed

om man mener at indsats vi lægger op til

andre metoder end nødvendigvis

låne op til firstusind kroner for at få kloakeret hvilket måske ikke ændrer

et meget klart retligt grundlag

jeg kan bare konstatere at vi så fortsat har en politisk uenighed

dialog efterhånden også

sådan helt fagligt tekniske niveau

oplyst på en måde så man kan se at der er en sammenhæng mellem påbuddet og det problem man skal løse altså at der er et fagligt grundlag og ingen kommuner laver jo miljøundersøgelser ingen kan vide om der er en sammenhæng altså en årsag virkning sammenhæng så derfor er retstilstanden

man går ud og siger at det er nok at beregne det og den beregning hviler på en højesteretsdom der siger noget helt andet end det her

ikke

lovforslaget er vedtaget

det var nogle meget visionære og progressive boligforlig med dette boligforlig er der ingen visioner ingen nye initiativer man tømmer bare landsbyggefonden frem til to tusind og to og tredive

og denne udsendelse illustrerede tydeligt

hele miseren om juletræet eller manglen på samme i egedalsvænge hvor et flertal i foreningen ikke ville lade det danske mindretal få et juletræ vi har stadig historier

inden længe vil have flere indvandrere end etniske danskere i enkelte boligområder er der allerede et flertal af indvandrere for eksempel er otte ud af ti beboere i gellerupparken i brabrand indvandrere eller efterkommere med ikkevestlig baggrund

om grimhøjmoskeen der netop ligger i brabrand som jeg nævnte tidligere bidrager moskeen til en ulykkelig radikalisering af danske muslimer og er angiveligt arnested for de såkaldte syrienskrigere problemerne med parallelsamfund og ghettoisering

i et ærligt øjeblik for nylig indrømmede at vi har nogle områder med meget store udfordringer

venstre synes ikke er i orden med parallelsamfund hvor man ikke respekterer det danske demokrati eller dansk lov

nogle flere redskaber til at bekæmpe disse problemer boligudvalget var for nylig på besøg i mjølnerparken

se de fremskridt der sker i mjølnerparken

få mere åbenhed og en mere aktiv boligsocial indsats

det ville have været naturligt at lade sig inspirere af mjølnerparken og nogle af de andre gode eksempler på hvad man kan gøre

er et rejsehold der skal rejse rundt til nogle ghettoer men forestiller regeringen sig virkelig at det er tilstrækkeligt

lovforslaget er at man dræner landsbyggefonden helt frem til to tusind og to og tredive landsbyggefonden er en selvejende institution som finansieres ved indbetalinger fra de almene boligorganisationer indbetalingerne står ikke altid mål med den lovbestemte renoveringsramme og en gang imellem nødt til at gældsætte sig det kan selvfølgelig

er ved at være nået landsbyggefonden bliver med lovforslaget gældsat helt frem til to tusind og to og tredive denne kraftige gældsætning truer efterhånden landsbyggefondens økonomiske holdbarhed man begynder at spørge sig selv om fonden mon nogen sinde bliver gældfri det har enorm betydning at der bliver bygget nye og bedre almene boliger

at den eksisterende almene boligsektor

det ville være en skam

meget rovdrift på landsbyggefonden at den ikke længere kunne bidrage og

den almene boligsektor i en meget dårlig situation venstre stemmer imod lovforslaget på baggrund af de manglende initiativer i forhold til ghettoer og på grund af den voldsomme gældsætning

at løse nogle af de sociale problemer der er i de udsatte boligområder herunder en række ting som fremmer integrationen det kan være med at skaffe

er ude i forskellige vanskeligheder

gennem boligsociale medarbejdere men fremme integrationen vil det gøre og så virker det jo på mig besynderligt at venstre decideret vil stemme imod det her lovforslag det må jo betyde at i stedet for fire hundrede og fem og tres million kroner om året til

er blevet et parti som ikke længere stemmer for fremskridt

får endnu mere opfyldt jeg troede at venstre var et parti der ville stemme for de fremskridt der kommer og se det positive og der er de fire hundrede og fem og tres million kroner til boligsocialt arbejde jo

både lejerne beskæftigelsen

miljøet for lejerne betyder den nye boligaftale nemlig at godt halvtredstusind almindelige boliger i de kommende år bliver renoveret

fra to tusind og elleve til to tusind og tyve samlet

almennyttige boliger som vil løfte nedslidte boligområder og sikre sunde gode energieffektive boliger lejerne

aftalen sætter fokus på tryghed og trivsel i særlig udsatte boligområder med aftalen styrker vi den boligsociale indsats vi prioriterer indsatser indsatser der kan være med til at bryde den negative sociale arv

vi afsætter penge til at ændre ændre infrastrukturen i boligområderne så de i højere grad bliver

en integreret del af den omkringliggende by for beskæftigelsen betyder boligaftalen at der skabes yderligere attentusind arbejdspladser primært i byggeriet fra to tusind og elleve til to tusind og tyve bliver den samlede investering halvtreds milliard kroner i renovering af almennyttige boliger svarende til fyrretusind arbejdspladser

udover at tusindvis af

det høje investeringsniveau samtidig været med til

kickstarte økonomien og holde hånden under beskæftigelsen for miljøet betyder boligaftalen at vi får flere

med et mindre forbrug opvarmning

bygninger for cirka fyrre procent

samlede energiforbrug i danmark på længere sigt vil energirenoveringen af de almennyttige boliger derfor indebære en mærkbar reducering af

lang række initiativer i boligaftalen som også kan fremhæves der skal arbejdes for lavere husleje gennem optimering og gennemsigtighed der skal inddrages lærlinge

og der skal ske et øget samarbejde mellem boligorganisationerne og de socialøkonomiske virksomheder for at skaffe flere

i lokalområderne med boligaftalen tager vi en lang række vigtige initiativer som vil gøre

attraktive at bosætte sig i omkring en million danskere bor i almennyttige boliger den almennyttige boligsektor er derfor en vigtig del af vores boligmarked og løser mange vigtige opgaver for socialdemokraterne er det vigtigt at vi bevarer en velfungerende almennyttig sektor det er derfor rigtig positivt at det lykkedes at samle et bredt flertal bag boligaftalen som kommer lejerne beskæftigelsen og miljøet til gavn med disse bemærkninger skal jeg derfor meddele at socialdemokraterne støtter

landsbyggefonden at det blev udskudt til to tusind og fem og tredive to tusind og fyrre

det være helt uproblematisk og hvis der er en grænse for hvor lang tid man kan udskyde det uden at det bliver problematisk for økonomien i landsbyggefonden kan herre jan johansen så redegøre for hvorfor det lige præcis er to

er det rigtige tidspunkt og ikke to tusind og syv og tyve

det er betalt ud men vi er selvfølgelig godt opmærksomme på at vi bruger

ud så vi har jo egentlig været opmærksomme på de ting her men men jeg glæder mig meget over at

der skulle gøres noget ekstra og det har vi også gjort så så vi er jo godt klar over problemet og

vi er

udsatte almene boligområder fysisk socialt og økonomisk det er målsætningen at antallet af særlig udsatte områder ghettoområderne skal reduceres og de udsatte områder skal gøres til attraktive boligområder der er integrerede dele af den omliggende by tryghed og trivsel skal være centrale og gennemgående temaer i den samlede indsats i de udsatte boligområder hvor der er problemer med blandt andet uroskabende adfærd blandt nogle unge dansk folkeparti har ønsket at der skulle sættes ind med en målrettet fokuseret og effektiv indsats mod den uroskabende adfærd og vold og kriminalitet herunder med mulighed for brug af forældrepålæg og ungepålæg samt øget brug af zoneforbud jeg har tidligere stillet spørgsmål om anvendelsen af zoneforbud blandt andet i bispehaven

opholds eller zoneforbud i bispehaven i perioden to tusind og tolv til

fjorten det får vi styrket ved denne aftale forældre har et stort ansvar for

vi husker alle sammen hundelufteren fra vollsmose som brutalt blev overfaldet banket og røvet mens han var ude at gå tur med

vi husker også alle sammen da odense universitetshospital blev stormet på grund af skyderier i vollsmose vollsmose dette vil vi ikke som samfund finde os i og derfor er det vigtigt at vi som

og vi skal bruge lovgivningen til at stoppe det vi har afsat midler til den boligsociale indsats heriblandt huslejenedsættelser infrastruktur

almene boligområder fysisk socialt og økonomisk de udsatte boligområder har vanskeligt ved at tiltrække en bred kreds af boligsøgende og jeg kan sagtens forstå at mange fravælger at bo i de udsatte områder da man ønsker trygge rammer

at ens børn skal vokse op i fredelige rolige og trygge omgivelser vi har gjort meget fra folketingets side for at sikre gode indsatser heriblandt gennem en tidligere aftale med den daværende vk regering hvor et af de væsentlige problemer også var den skæve beboersammensætning idet mange beboere var og stadig er uden for arbejdsmarkedet

andel er dømt for straffelovsovertrædelser med videre de indvandrere og efterkommere af som bor i områderne

at understøtte en bredere beboersammensætning fik kommunalbestyrelserne i forlængelse af den boligaftale som vk regeringen i november to tusind og fem indgik med dansk

radikale venstre en mulighed for i almenboligloven

kunne tilbyde flyttetilskud til beboere som flytter fra et alment boligområde der er efterfølgende gjort flere indsatser og i to tusind og ti kom en ny ordning der skulle give bedre mulighed for salg af almene boliger og som blander ejerformerne i de udsatte boligområder kommunerne fik forbud mod at anvise boliger i ghettoområder til personer der er blevet løsladt efter afsoning og personer der groft overtræder husordenen kommunal anvisning skulle også forstærke den skæve beboersammensætning i ghettoområderne

behovet for en mere præcis styring af anvisningen der blev aftalt en udfordringsret for kommuner og boligorganisationer

få dispensation fra gældende regler hvis reglerne udgjorde en barriere for den boligsociale indsats lejeloven blev også ændret således at borgere der klart har overtrådt reglerne for god skik og orden hurtigere kunne udsættes vi kan lave adskillige tiltag her i folketinget for at styrke indsatsen men i bund og grund handler det jo om at man også vil fællesskabet man vil demokratiet man vil danmark man vil integreres man vil opføre sig ordentligt og man vil bidrage til arbejdsmarkedet og tage ansvar for eget liv og egne handlinger

at de får lov til at bestå derfor skal vi altid øge indsatsen i de udsatte boligområder

heldigvis kan man sige indeholder nogle sunde kompromiser men når vi kigger på

mener vi i radikale venstre at

er en aftale som vi er glade for at være en del af der er mange vigtige elementer i i aftalen

massive nye investeringer i renoveringsindsatsen som allerede

altså nødvendigt at investere i at de få ikke får lov til at ødelægge det

det kan aldrig være rimeligt

går ud på at sikre at man netop får de gode eksempler som venstres ordfører var inde på

altså en tryghedsskabende dagsorden sammen med det her skub til at klø på med renoveringsindsatserne som jo mange steder

i aarhus hvor jeg selv er fra

nogle af de her storstilede helhedsplaner

og og langt bedre og langt mere funktionelle bydele for

forhåbentlig i fremtiden at blive nogle attraktive bydele

noget der sker over night og det er

føder ind i at det fortsat kan pågå

her i folketinget derfor kan radikale venstre i den grad

nu skal der laves beredskabsplaner

på sådan at fokus ude i boligområderne

radikale venstre også har været med

med den lange række af redskaber den store palet af redskaber der er som bare virker bedre nogle steder end andre derfor

et slag på tasken fem og tyve gange sagt nye initiativer uden selv at nævne et eneste eksempel på hvad

initiativer uden selv at komme med noget som helst konkret bud

med nogle nye initiativer til at komme med nogle ideer

kvalitetsboliger til den gruppe i vores samfund regeringen havde foreslået at der kun skulle renoveres almene boliger for to

kroner årligt men der er brug for at renovere flere lejligheder end det antal som kunne lade sig gøre med regeringens udspil det var simpelt hen for lille sf har været med til at få beløbet hævet med halvtreds procent til fire

årligt i hvert af årene to tusind og femten og to tusind og seksten det er vi glade for fordi det så er mere realistisk at man kan dække det behov der er om to år

skal forligspartierne igen tage stilling til hvad der skal ske i de kommende år og det kommer til at ske ud fra en vurdering af forskellige hensyn det ene er behovet for renoveringer det andet er samfundsøkonomien og det tredje er beskæftigelsessituationen i byggefagene sf har desuden lagt stor vægt på at det boligsociale arbejde fortsætter i samme omfang som hidtil og ikke bliver skåret

hvoraf det fremgik at en ny undersøgelse viser at fem og tredive procent af de unge under atten år i de udsatte boligområder risikerer risikerer at komme ind i en meget dårlig spiral som i sidste ende kan føre ud i kriminalitet fem og tredive procent hvorimod det på landsplan i gennemsnit blandt unge under atten år kun er fem

der er i den risikogruppe her er den boligsociale indsats helt afgørende der bliver gjort en ekstra indsats for at de unge ikke dropper ud af uddannelsessystemet en af vejene til det er at skaffe dem et fritidsjob det skaber en stabilitet i deres liv og bringer dem ind i en god bane men der bliver også lavet adskillige ordninger med mentorer

man understøtter forenings og fritidslivet og der bliver også ydet økonomisk rådgivning til familierne og mange andre ting så for os har det været afgørende at i hvert af de kommende fire år er der afsat fire hundrede og fem og tres million kroner til dette centrale boligsociale

så vil der blive afsat nul kroner til det boligsociale arbejde

i sammenhæng med visse andre partier som jeg ikke tror ellers er venstres normale selskab energibesparelser er også meget vigtige for sf det betyder som

at lejerne får færre udgifter til varme men

det er der ingen der kan være interesseret i ved renoveringerne af lejlighederne

bliver der sat ind med forbedringer der skal spare på energien op til bygningsreglementets krav men der er behov for at gå endnu længere og sf har derfor skaffet flere penge til endnu mere ambitiøse energieffektiviseringer som rækker videre end bygningsreglementets krav her havde regeringen foreslået afsat to hundrede og

i løbet af de fire år og det har vi i sf været en hovedkraft i få sat op med fyrre procent til tre hundrede og halvtreds million kroner der er tale om

formål sf har fået med i aftalen og i det der fremgår af lovforslaget at vi nu får lavet en undersøgelse som kan bruges til at lette vejen for socialøkonomiske virksomheder i de udsatte boligområder socialøkonomiske virksomheder hjælper med at skaffe job til mennesker der ikke har fuld arbejdsevne

på forskellig vis har brug for skånehensyn på grund af den nedsatte arbejdsevne som kan

det kan for eksempel være ansættelser i

det her princip om det rummelige arbejdsmarked er meget meget vigtigt for sf og derfor er vi meget tilfredse med at der bliver lavet en undersøgelse af eventuelle barrierer for socialøkonomiske virksomheder så det bliver lettere at etablere dem i de udsatte boligområder hvor behovet for at skabe den slags arbejdspladser er særlig stort så alt i alt

sf stemme for lovforslaget og så skal jeg hilse og sige fra enhedslistens ordfører som desværre ikke kan være til stede i dag at også enhedslisten vil stemme for

jeg forstå på det det undrer mig

fordi det er jo et problem at man laver en fire årig aftale der forlænger tilbagebetalingstiden med fem år

om fonden nogen sinde bliver gældfri og om den kan fastholde at låne penge til så

henblik på at der ikke skal opstå nogle uheldige situationer hvor landsbyggefondens økonomi og fremtid kommer i fare men som udgangspunkt er der ikke i dette øjeblik en stor risiko for at der sker noget dumt hvad det angår fordi landsbyggefonden jo gennem det system der er etableret i forbindelse med huslejebetalinger i den almene sektor er sikret store indtægter i årtier fremover så der er ikke nogen akut risiko i det men det er rigtigt at det skal analyseres og at man skal se nærmere på det

med de her bud på hvad det er for nogle nye redskaber man vil have i den boligsociale indsats og at venstre heller ikke kommenterer at man er blevet et alt eller intet parti som decideret stemmer imod den her lovgivning

det ville jo være klædeligt hvis venstre i det mindste stemte

de lejere som er medlem af almennyttige boligselskaber og som betaler en husleje

på et tidspunkt når lånene er udbetalt

landsbyggefonden endnu er der ikke et overskud i landsbyggefonden landsbyggefonden låner til de projekter som igangsættes af folketinget det gør man med sikkerhed i at der fremover vil være et stort milliardoverskud og det kan godt være fornuftigt men der skal jo være et forhold mellem de lån man tager og de penge som kommer på et tidspunkt som er sundt og økonomisk holdbart liberal alliance har under forhandlingerne forgæves forsøgt at få regeringen til at redegøre for at det

at man udvider den periode hvor der er underskud i landsbyggefonden fra at være i årene frem til to tusind og syv og tyve

den her nye lov at være i årene frem til to tusind og to og tredive altså fem år yderligere med underskud regeringen har ikke kunnet levere et notat

at det er holdbart at gøre det man har sagt at der er et arbejde i gang og at man på et tidspunkt vil få en redegørelse for den mere langsigtede udvikling i landsbyggefondens økonomi og det ser vi frem til men det er væsentligt at påpege at den her

i løbet af et par år hverken regeringen eller andre partier i folketinget kan redegøre for at det man gør nu er økonomisk ansvarligt man gør det bare det er jo tydeligt at høre på ordførerne fra regeringspartierne

gør man fordi man gerne vil bruge pengene alle mennesker vil gerne

bruge penge men vi skulle helst have svar på om det er økonomisk ansvarligt at gøre det

vi er bekymrede for det og vi er også bekymrede for at det som regeringen i første omgang mente var økonomisk ansvarligt

det som regeringen lagde på bordet da forhandlingerne startede nu er blevet udvidet så det

sf dansk folkeparti konservative og enhedslisten

at den havde et forslag der var økonomisk forsvarligt og hvis regeringen på det tidspunkt havde ment at man uden problemer kunne udvide det forslag så det blev dyrere og så der blev brugt flere penge som man lånte i landsbyggefonden så tænker jeg at regeringen

sådan at regeringen er imod at bruge penge på det her område så hvis man kunne bruge mere tænker jeg at regeringen allerede ville have gjort det der men så kom der nogle andre partier som regeringen skulle

vi kan ikke støtte det her lovforslag fordi vi ikke har set en tilfredsstillende redegørelse for

aftaler og vi er rigtig godt tilfredse med de elementer der har kunnet bygges oven på dem i den her aftale der bor rigtig mange danskere i almene boliger desværre bor rigtig mange af de mennesker også i nedslidte almene boliger som det lige er blevet nævnt

er landsbyggefondens penge ikke vores penge det er lejernes penge

lejere i den almene sektor der har boet femten tyve fem og tyve år i en bolig og

betalt ind til landsbyggefonden men som stadig sidder i nedslidte boliger

grund har det været vigtigt for os at gå ind i de her forhandlinger og få ændret på regeringens

det var vigtigt for os at det her forslag blev noget mere ambitiøst og kom til at renovere nogle flere boliger end det regeringen lagde op til oprindelig udover det helt åbenlyst fornuftige i at lejernes penge bliver brugt til lejernes boliger ja så er det jo også sådan at vi lige nu er i en situation hvor rigtig mange mennesker har brug for et arbejde da økonomien stadig væk ikke er kommet ordentligt i gang regeringen har desværre også afskaffet boligjobordningen som var med til

bidrage til arbejde i håndværksbranchen derfor har det været vigtigt for os at få hævet rammen for renoveringer men også

fremrykket i det omfang det ikke var muligt at hæve mere fordi det lige her og nu er vigtigt også i forhold til økonomien og skabelsen af arbejdspladser at få lavet nogle af de her renoveringer derfor har vi også været optaget af at beløbene de første par år blev så høje som muligt

sådan er det jo når man forhandler til gengæld fik vi jo så efter to år den her revision ind så vi kan se på hvordan situationen og det er selvfølgelig ud fra en økonomisk fornuftig betragtning det eneste sagligt rigtige at gøre

men vi er selvfølgelig også nødt til at sikre os at samfundsøkonomien hænger sammen

i beskæftigelsen i håndværksfagene og vi kan ikke vide hvordan tingene ser ud

den boligsociale indsats sådan som flere andre også har været inde på det er meget meget vigtigt at der er trygge miljøer i den almene sektor det er

de mennesker der allerede bor der men også for fremadrettet at kunne sikre en

almindelige danskere med fornuftige almindelige indtægter også har lyst til at bo i de her områder den almene sektor skal være et tilbud til alle slags danskere

det har også været vigtigt for os

end hvad der var lagt op til fra regeringens side

og de har brug for boliger hvor de kan komme rundt og hvor de kan

det her er også en aftale der kommer til at sikre miljøet de mange renoveringer i sig selv betyder en langt bedre energistandard og derfor et langt bedre miljø

særlige energiindsatser altså trækker pengene

fra den almindelige indsats over i noget som er ekstra og derfor måske nok skaber lidt bedre miljø et sted men jo altså tager penge fra at skabe meget mere

er utrolig vigtigt for os at de projekter bliver brugt til demonstration at de kan være med til at drive et marked

og kun på den måde kan de være med til at sikre at vi får endnu bedre

af landsbyggefondens midler som vi

indgik med dansk folkeparti

godt takke partierne for et godt og konstruktivt forløb

enige hele tiden heller ikke til at starte med men vi fandt frem til en god aftale og det er jo det demokrati handler om

jeg mener helt klart at den her aftale vil styrke indsatsen

for de udsatte boligområder men også for de almene boliger generelt

meget fokus på vores udsatte boligområder men husk nu på at vi

mere end syv tusind almene boligafdelinger i danmark og der er tre og tredive på listen det er

alle mulige forskellige økonomiske socioøkonomiske og etniske baggrunde

alle mulige forskellige slags danskere og det er jo helt fantastisk

nogle af vores økonomisk svagt stillede mennesker der skal integreres men også en masse almindelige mennesker der bor i velfungerende almene

som hver dag påtager sig et ansvar for deres medborgere og det fungerer vi har også

evaluere aftalen om to år som herre eigil andersen sagde er der fokus på en række ting men der er altså også fokus på på landsbyggefondens økonomi og holdbarheden i

man behøver søreme ikke have den store økonomuddannelse for at sige

man trækker landsbyggefondens kredit op til to tusind og to og tredive

mere end halvtredstusind boliger vi regner med treoghalvtredstusind boliger så kommer det den almene sektor til gode det er sytten år altså personligt jeg tror mange husejere har haft det

afdrager stadig væk på det det er da rimelig økonomi så længe vi kan se der er en sikker og god indtægt og det er det vi

med lovforslaget afsættes der selvfølgelig også betydelige midler til at fortsætte den boligsociale indsats i udsatte boligområder

findes noget columbusæg her det er det lange seje træk som som skal ændre de her boligområder

der sagde at vi er nødt til at se på hvordan vi sammen kan forandre det og der vil jeg bare have lov at sige at når vi sådan kigger dybere

kan vi se at der faktisk er flere der nu begynder

fremskudte jobindsats vi kan se at vi har en succes her og nu med de unge mennesker der begynder at

sig en uddannelse vi kan faktisk se

seneste svar jeg har afgivet til

viser faktisk at kriminaliteten falder mere i vores udsatte boligområder end den gør udeomkring i danmark og kriminaliteten falder i danmark det kommer jo

mellem kommunerne boligorganisationerne og beboerne og selvfølgelig også politiet med den kriminalpræventive indsats som gøres via de her boligsociale midler så jeg vil godt sige at vi er på rette spor men det er et kæmpe arbejde

i gang med vi får også mulighed for at støtte nye renoveringsinvesteringer for fjorten milliard kroner frem til to tusind og tyve og de mange nye penge understøtter jo også beskæftigelsen markant og så har vi regnet ud

temmelig meget også sidst på måneden vi ved jo at det er sådan

så her bidrager den almene sektor også positivt til vores miljøregnskab og man man får faktisk sat sin varmeregning markant

i mandags hvor hvor jeg var ude sammen

renoveret og fået nyt varmeanlæg og gjort ved det er temmelig temmelig markant vi fortsætter som jeg sagde også den nødvendige boligsociale indsats og der har fru louise schack elholm og andre det lyder lidt som om rønnebærrene

det bliver det gennemgående tema hvor man tager helhedsplanerne op til vurdering hvert eneste år man skal sørge for at have en beredskabsplan hvis det er sådan

man skal gøre der bliver også fokus på tryghed og kriminalitetsforebyggelse i hele renoveringsdelen det gør der også i forhold til infrastrukturdelen når man skal bevilge penge til den del af det

skal jo forholde sig til problemerne med utryghed som jeg sagde

os i forligskredsen at det er helt helt afgørende hvis vi skal have en bedre sammensætning en blandet beboermasse at der er trygt

hvor man bor det er det for alle mennesker det er en grundforudsætning derfor er en høj grad af tryghed vigtig for at bevare sammenhængskraften og skabe positive og varige forandringer i vores udsatte boligområder så har vi oprettet et rejsehold fordi vi har kunnet se at der er en række steder hvor hvor der sker nogle af de her uhensigtsmæssige

med uro ballademagere der dominerer et område og hvor de få gør det utrygt for de mange det er for at understøtte den indsats der gøres godt af politi og kommuner i dag hvor vi kan samle den viden vi har på landsplan til at understøtte

også er nyt lad mig så sige

vi slår tre fluer med et smæk vi sikrer den almene sektor bliver konkurrencedygtig vi holder hånden under beskæftigelsen i en situation hvor der stadig væk er brug for det og vi forbedrer miljøet se det er jo ikke så ringe endda som vi siger ovre på fyn og samtidig

om to år kigger vi nærmere på landsbyggefondens langsigtede økonomi og ser på hvordan der skal være en sammenhæng i den fremadrettet men spis nu brød til

sytten år hvor vi ved at indkomsterne kommer er ganske fornuftigt når vi samtidig får renoveret og

den almene sektor konkurrencedygtig så jeg synes faktisk vi er godt på vej og jeg vil godt endnu en gang sige tak til de forskellige partier der har valgt at tage et ansvar her

efter to tusind og tyve og efter to tusind og fem og tyve og helt op til to tusind og to og tredive og så bliver to tusind og to og tredive jo pludselig til to tusind og fem og tredive og to tusind og fyrre og to tusind og halvtreds og to tusind og fem og halvtreds måske der er det bare at jeg efterlyser en redegørelse for

der er økonomisk holdbart og hvad der ikke er økonomisk holdbart for vi må vel være enige om at der er en grænse for hvor meget man kan skubbe det her ud i horisonten der må være et punkt

er det ikke lidt mærkeligt at regeringen først vil fremlægge sådan

og derfor har vi også sagt at nu evaluerer vi og kigger på det går ind i diskussionen men der er ikke noget stort økonomisk problem det behøver man søreme have gået længe på universitet eller journalistuddannelsen for at finde ud af

det meget uforståeligt at liberal alliance vil tage et medansvar her men det er klart at på sigt er vi nødt til at se

sikrer en fortsat velfungerende almen sektor uden at vi bliver ved med at

tilbagebetalingstiden og den diskussion skal vi selvfølgelig have i forligskredsen men den diskussion får man jo kun hvis man går ind og tager ansvar og ikke melder sig ud af klubben af

holdbarhed i den aftale vi har lavet men det er klart at man ikke kan blive ved med at lave aftaler der forlænger tilbagebetalingstiden

derfor kan dem der har taget ansvar også diskutere med hinanden hvordan det skal

ord man laver nye tryghedsting

men der er nogen nye initiativer jeg har så været opmærksom på at de tidligere ordførere hver gang i den sidste kommentar

jeg kan ikke komme tilbage

eksempler har jeg nævnt at mjølnerparken har lavet nogle forskellige

godt arbejde længere hen imod så derfor undrer det mig at man ikke har taget ved lære af nogle af de ting man har set

målretter det hen imod hvorfor har man ikke lavet nogle nye redskaber som gør at man

infrastrukturdelen og i forhold til hele renoveringsdelen

den boligsociale indsats er det trygheden og trivslen der kommer i centrum det er nyt det er nogle helt andre

med at de mørke områder forsvinder også når man indretter det arkitektonisk det kunne være at fru louise schack elholm skulle tid på at sætte sig ind i aftalen det ville være godt vi laver nedrivninger som vi jo aftalte

gør det at vi vi kigger på en arbejdsgruppe om landsbyggefondens økonomi der er en aftale om at vi skal se om vi kan høste en gevinst ved effektivisering

af nye punkter det ville måske være en god idé for venstre at sætte sig ind i aftalen

efterlyser at man gør så siger

sige nu påstår ministeren så indirekte at det er ministeren der betaler for det her det er jo landsbyggefonden der betaler for det her

det er ikke til at finde ud af hvad venstre vil og finde ud af det undervejs i forhandlingerne

påtaget sig en konstruktiv og god rolle

vi da gerne lyttet til nye forslag jeg synes partierne her er kommet

erkende at udviklingen går i retning af

mod byerne derfor må vi også tage bestik af udviklingen og sørge for at boligmængden passer til efterspørgslen i de områder som folk flytter fra det har været et problem på det almene boligområde i længere tid der har

men i dag er der ikke længere efterspørgsel

i venstre

kæmpet for at midlerne fra landsbyggefonden skulle bruges

nedrivning af hele almene boligafdelinger der er flere årsager til at tomme boligafdelinger er til skade for det første skaber det problemer med økonomien i de almene boligselskaber

kommuner også økonomiske problemer idet de har stillet garantier for boligafdelingerne for det andet er det også problematisk for lokaludviklingen i området hvis ubrugte boligafdelinger står og forfalder tomme boligblokke er ikke fremmende for at skabe liv i et område vi vil skabe gode forhold for borgerne i landdistrikterne og fortsat gøre det attraktivt at bo uden for byerne det kræver at områderne ikke bliver til spøgelsesbyer med bygninger som ingen bor i

en del borgmestre som har været meget bekymrede for udviklingen på vestsjælland lolland i midt og vestjylland og såmænd også i nordsjælland

situationen en samling borgmestre i midt og vestjylland sendte endda et brev til boligministeren i oktober sidste år med en opsummering af problemet

indtil nu ikke været muligt at bruge midlerne fra landsbyggefonden på nedrivninger af hele afdelinger pengene har været øremærket til renoveringer og sammenlægninger selv om man indtil nu har kunnet rive en del af en afdeling ned og renovere resten er det ikke en løsning på problemet en renovering giver bare større og dyrere boliger som der er endnu mindre efterspørgsel

med som en del af vækstaftalen

nedrivning af hele boligafdelinger den konkrete udmøntning er så kommet med i boligaftalen

lovforslag er venstre ikke med boligaftalen og vi stemmer heller ikke for det første lovforslag men dette punkt er heldigvis blevet udskilt i sit eget lovforslag så vi kan stemme for det længe ventede initiativ som vi har kæmpet meget for vi synes dog at

sat af til nedrivninger inden for den ramme

ikke rækker langt nok til at få revet de boligafdelinger ned

kan komme i gang med at rive tomme boligafdelinger

det vil blive til gavn for alle parter de almene boligselskaber kommunerne og borgerne

det er bare ikke muligt i dag

støtte fra landsbyggefonden det ændrer vi med dette lovforslag en række almene boligafdelinger i landets yderområder oplever desværre faldende efterspørgsel og tomme boliger det giver betydelige lejetab og gør det sværere at videreføre boligafdelingerne vi har derfor i forbindelse med boligaftalen aftalt at landsbyggefonden kan støtte nedrivninger af hele afdelinger som har en høj vedvarende boligledighed

kan en nedrivning være den eneste løsning det åbner vi op for med dette forslag på denne baggrund kan jeg derfor meddele at socialdemokraterne støtter

boligledighed og afdelingerne skal være opført

de skal efter landsbyggefondens vurdering ikke kunne videreføres i dansk folkeparti finder vi det vigtigt

er sidste udvej altså der hvor forholdene er af en sådan karakter at der ikke er udsigt til at boligerne fortsat kan bestå

sælges til anden side kun de boligenheder

støtte til nedrivning af hele almene afdelinger dette var også vigtigt i de boligpolitiske forhandlinger det er vigtigt at vi forsøger at gøre vores landdistrikter til attraktive områder og vi er opmærksomme på at landdistriktsområderne står over for flere udfordringer det er ikke kun tomme boliger der er også mangel på arbejdspladser samt stor flytning til byerne transportmulighederne er ofte svære og skoler og sportshaller er ikke en selvfølge vores landdistriktsområder skal være en del af hele danmark og vi skal arbejde for at det stadig væk er attraktivt at bo i et landdistriktsområde

gæld i ejendommen derfor er der som de tidligere ordførere har nævnt en nedrivningsmulighed allerede i dag hvor kreditorerne bliver betalt og nu bliver den nedrivningsmulighed så udvidet til også at omfatte en hel boligafdeling

hidtil kun har kunnet nedrive en del af en boligafdeling og så føre resten videre

skyldes det jo i virkeligheden at væsentlige dele af befolkningen flytter fra landområderne og til byerne og i danmark er vi da i den lykkelige situation at mennesker har frihed og de bestemmer heldigvis selv om de vil bo på landet eller i byen men flyttemønstrene har så en bivirkning

en af de bivirkninger vi står med her sf kan

derfor alt i alt stemme for lovforslaget og enhedslisten gør det samme har jeg lovet at sige da enhedslistens ordfører

til andet formål eller han kan nedrive den og tage tabet

nogle almennyttige boligselskaber som har opført nogle ejendomme som det har vist sig de

ikke kan udleje længere

eller nedrive og tage tabet

det er så det som det her lovforslag vil afbøde nemlig tabet ved at nedrive

jeg er ikke overbevist om at det er en rigtig god idé

de ikke længere kan udleje deres boliger men det er jo et ønske fra nogle almennyttige boligselskaber at få del i landsbyggefondens midler

omfang bidrager til

vi jo normalt lydhøre over for

det største problem vi har med lovforslaget er at hvis man i den situation vælger at tage tabet ikke ved at nedrive men ved at sælge til andet formål til

kan man ikke få adgang til landsbyggefondens midler her det

hvis man vælger at nedrive men tabet kan jo tages på to måder

tages ved at nedrive eller det kan tages ved at sælge til andet formål til en pris som er meget lavere end ens gæld det er da ikke indlysende for mig og burde heller ikke være det for partierne bag det her

det kunne jo være at bygningerne trods alt kunne bruges til et eller

formål selv om det giver et tab at sælge dem

det kan bruges til et formål det kan skabe ny vækst i et område

de her bygninger stilles til rådighed billigt fordi det nu engang er markedsprisen nu om dage til et nyt formål måske et

almennyttigt boligselskab har en afdeling i en by der ligger i det man kalder vandkantsdanmark

hvis prisen er tilstrækkelig lav

kan man ikke få dækket sit tab eller dele af sit tab i landsbyggefonden

hvis man nedriver man kan få dækket tabet

af ressourcer at folketinget på den måde siger

og ønsker vi kun at give et tilskud via landsbyggefonden til nedrivning ikke til andre formål

så af den grund primært

fokuseret på at renovere den og få

dér ved at at mennesker flytter sammen i nogle afdelinger som så kan fungere og kan drives og som der er en fornuftig økonomi i derfor har det også været vigtigt for os at

ganske bestemte områder med meget få

at man ender med at rive noget ned i en lidt større by så i virkeligheden kommer til at være det der skaber livet i en lidt mindre

vi rigtig glade for den fleksibilitet der ligger i det her lovforslag

se i øjnene at der simpelt hen er afdelinger hvor det er mest fornuftigt for alle parter

de mennesker der fremover skal bo i naboafdelingerne at

man får revet nogle afdelinger ned hvor det

ikke kan køre rundt og hvor der derfor måske også er

om en pulje til nedrivning af hele almene boligafdelinger som regeringen indgik med venstre dansk folkeparti socialistisk folkeparti enhedslisten og de konservative med forslaget får landsbyggefonden jo mulighed for at støtte nedrivning af hele almene boligafdelinger med indtil to hundrede

samlet set er sat af i perioden fra

og kommunerne hjemmel til at støtte de her nedrivninger som man kender det i forbindelse med den delvise nedrivning af almene boligafdelinger formålet med lovforslaget er at imødegå problemer med tomme boliger

i en række af landets

her har vi jo en række af de almene boligorganisationer som har nogle udfordringer jeg ser frem til herre ole birk olesen rejste også

at vi har et godt udvalgsarbejde hvor vi kan få afklaret de spørgsmål der

sociale klausuler er vejen frem vi er naturligvis enige i at det er vigtigt at skabe praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

med arbejdsmarkedet og lærer hvordan man udfører

er at skyde gråspurve med kanoner vi mener generelt at det må være op til virksomhederne selv at bestemme hvem de vil ansætte hvis en virksomhed af den ene eller den anden årsag ikke kan eller ikke har mulighed for at tage lærlinge ind

ikke straffes ved ikke at kunne byde på en lang række opgaver man kan sagtens forestille sig en situation hvor en meget lille virksomhed uden lærlinge bliver nødt til at ansætte en lærling for at få opfyldt en social klausul men på grund af virksomhedens størrelse har den ikke behov for lærlingen efter opgavens udførsel så sidder der pludselig en lærling uden noget at lave blot fordi virksomheden skulle udføre en enkelt opgave virksomhederne må have frihed til selv at

vi mener ikke der skal stilles krav om hvem en virksomhed har ansat virksomheder skal ikke have en

som allerede eksisterer bliver mere udbredte allerede i vk regeringens tid indgik de almene boligorganisationer partnerskabsaftaler partnerskabsaftalerne betyder at man direkte får aftalt et vist antal praktikpladser som praktiksøgende kan få gavn af med sociale klausuler bliver praktikpladserne først oprettet når en virksomhed tilfældigvis byder på en opgave med en klausul

nok ikke til et krav at sociale klausuler skal bruges

er lærlinge skal opnås vi så hellere at regeringen lagde sit fokus på frivillige partnerskabsaftaler til gavn for både virksomheder og praktiksøgende

sat gang i beskæftigelsen

fremover vi ved jo

og var det ikke en idé at virksomhederne tog et ansvar for det her for det

flere lokale partnerskabsaftaler om at skabe yderligere uddannelsespladser

der bør sigtes efter at mindst tolv procent af de beskæftigede ved renovering

støttes af landsbyggefonden bør være elever i praktik samme partier er også enige om at sikre hjemmel for i lovgivningen at almindelige almene boligorganisationer kan stille krav om praktikpladser i udbud ved

brug af sociale klausuler socialdemokraterne er meget tilfredse med at sociale klausuler om praktikpladser er kommet med i aftalen på den måde kan boligorganisationerne nemlig være med til at sikre flere praktikpladser til vores unge regeringen har taget en lang række initiativer der gør noget ved manglen på praktikpladser og nu tager vi yderligere et værktøj i brug i de kommende år kommer vi til at stå og mangle faglært arbejdskraft derfor skal vi uddanne vores unge nu så vi også har tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i fremtiden det er derfor sund fornuft at vi stiller krav om praktikpladser ved offentlige byggerier og renovering af

samtidig risikoen for

i fremtiden kommer til at efterspørge dygtige håndværkere og ikke mindst den unge selv som får en større chance

et fodfæste på arbejdsmarkedet efterfølgende med de bemærkninger skal jeg derfor meddele at socialdemokraterne støtter

byder på udbuddet

jeg kan ikke finde ud af hvad der er hoved og hale i de to tilsyneladende modsatrettede ting

jeg synes at alle mestre der byder på sådan nogle ting her også skal yde samfundet den håndsrækning så de også kan

arbejdskraft senere ellers står de jo på nakken af myndighederne fordi

være lærlinge til stede på byggepladsen det omhandler ikke kun alt offentligt byggeri det kommer også til at omhandle alt privat byggeri men det er jo lidt utopisk at tro at man kan have en frivillig aftale kørende mens man fra ordførerens parti herinde slår til lyd for at der

det lovforslag som ordføreren bakker op om her i dag kan faktisk være med til at sikre at vi får færre praktikpladser i fremtiden

for at vi har den velkvalificerede arbejdskraft den dag

på efterløn eller går på pension jeg synes det er vigtigt at vi hele tiden har den kvalificerede arbejdskraft i danmark så vi ikke skal til at importere den udefra hvad

indsatser til lokale unge dermed bidrager renoveringssagerne til både et fysisk og et socialt og beskæftigelsesmæssigt løft i det enkelte boligområde i perioder hvor entreprisen ikke giver de store muligheder

kan vi i stedet opfordre entreprenøren til at tilbyde andre beskæftigelsesrettede indsatser ferie og fritidsjobs med videre det samme gælder hvis der lokalt ikke er mangel på praktikpladser inden for det pågældende fag

sociale klausuler i stedet for som jo ikke er nær så nuancerede ikke nær så målrettede mod det lokale område

netop fordi vi gerne vil have at firmaerne tager det ansvar

som de nu engang skal

nok lærlinge og praktikpladser endnu så de frivillige

den kvalificerede arbejdskraft som venstre sandsynligvis også meget gerne vil have at vi har

hvis virksomhederne tvinges til at tage lærlinge når de bygger for boligselskaberne vil fleksibiliteten ift at udvikle lokale løsninger til gavn for boligområdets unge mindskes

i mjølnerparken hvordan man har kunnet involvere de unge mennesker i de lokale byggesager og hvordan det har løftet området i det hele taget

jeg ved godt der er rigtig mange firmaer der altid er nervøse lige

men på den anden side set bliver de glade for os

på lærlinge og praktikpladser hvor vi opfordrer til at der indgås flere lokale partnerskabsaftaler mellem boligorganisationer og entreprenører om etablering af yderligere uddannelses og praktikpladser dansk folkeparti fik i en tidligere aftale i to tusind og tretten sikret at vi også skulle undersøge og følge op på manglen på praktikpladser og lærlingepladser og hvor mange der blev skabt aftalen fra to tusind og tretten medførte en undersøgelse af dette da vi gerne ville have sikkerhed for at der også blev skabt lærlinge og praktikpladser der var ingen der på daværende tidspunkt kunne fortælle hvor mange

de frivillige partnerskabsaftaler og på daværende tidspunkt var der heller ikke opbakning til sociale klausuler men det var der gudskelov et flertal for denne gang der er bred enighed om nu at sigte mod at mindst tolv procent af de beskæftigede ved nybyggeri og renovering som støttes af landsbyggefonden skal være elever i praktik samt at følge udviklingen og etableringen af praktik og elevpladser som led i partnerskabsaftalerne endelig er der også enighed

almene boligorganisationer ungdommen er vores fremtid og vi ved alle hvor svært det er at få en praktikplads vi skal investere i vores ungdom og vi har en forpligtelse til at hjælpe de unge mennesker som supplement til disse partnerskabsaftaler

anvende sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler i forbindelse med konkrete udbud af bygge og anlægsarbejder

af de nævnte klausuler bliver dermed en del af de almene

idet sådanne sociale klausuler dog skal respektere eu rettens grundlæggende forbud mod forskelsbehandling der udøves på grundlag af nationalitet

det er en rigtig god aftale som dansk folkeparti er med i her vi er også godt tilfredse med at vi fik øget renoveringsrammen det var en hård kamp og vi havde nogle hårde diskussioner undervejs vi arbejdede også for at vi fik øget tilgængelighedspuljen så mennesker med handicap også får mulighed for at blive tilgodeset

danske unge til gavn for det var faktisk det som ordføreren sagde i

vil gavne danske unge hvis det er et polsk firma der vinder det her hvordan kommer det så danske unge til glæde

i værste fald vil det ikke blot være at stille danske virksomheder og danske unge i en ulige konkurrencesituation

det og så vil jeg i øvrigt sige at vi følger op på det her vi mødes igen om to år og ser hvordan det går

sige et redskab man kan hive op af skuffen hvis og såfremt det viser sig at de frivillige partnerskabsaftaler ikke kan leve op til

også på de sociale medier at der er flere unge mennesker der mangler lærlingepladser der var tømrere der ikke kunne få lærlingepladser så derfor er det en rigtig god

stille krav om sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler i forbindelse med udbud af bygge og anlægsarbejder og tjenesteydelser altså

til den eksisterende indsats

når når en allerede eksisterende og i øvrigt mange steder god indsats

kan vi sådan set støtte det her yderligere redskab som

jo et valg

om boligaftalen har sf derfor presset på for at der skulle ske forbedringer med hensyn til flere praktikpladser i forbindelse med udbud til private håndværker og byggefirmaer af renoveringsopgaver og nyopførelser af almene boliger jeg har under forhandlingerne opfordret boligministeriet meget kraftigt til at tage kontakt til beskæftigelsesministeriet for at få bekræftet at man godt kan indføre ret

beskæftigelsesministeriet er også blevet konsulteret og det er slået fast at det kan man

boligselskaberne ret til at gøre så er det rigtigt som det også bliver diskuteret heftigt her og nu

almene boligselskaber og byggeriets arbejdsgivere i forvejen har en frivillig partnerskabsaftale på landsplan som så skal følges op af lokale aftaler det er et rigtig godt system og det er helt seriøst ment også fra sfs side at det er godt jeg mener simpelt hen at det er de frivillige aftaler man først og fremmest skal satse på og hvorfor det det er der i hvert fald to gode grunde til den ene grund er at frivillighed og medejerskab altid er det bedste for at få tingene til at fungere bedst muligt så engagerer de forskellige parter sig bedst i det den anden gode grund til at frivillige aftaler er bedst

at de har den fordel at

kan indgå aftale om at det skal være unge fra lokalområdet der får de pågældende praktikpladser det kan man

sådan er eus regler hvornår skal det her lovforslag så bruges ja det skal i virkeligheden bruges dér hvor man ikke har lavet nogen frivillige lokale aftaler mellem de lokale boligselskaber og de lokale afdelinger af eksempelvis dansk byggeri

det være relevant at et boligselskab så beslutter sig for at skrive ind i udbudsbetingelserne at der skal være et antal uddannelsespladser

er et rigtig godt fremskridt lovforslaget skaffer dermed flere lærepladser til unge og det er meget kærkomment til de over titusind der mangler en praktikplads

boligselskaberne får altså ret til at kræve at der er lærlingepraktik hos de firmaer der vinder et arbejde med at renovere eller bygge almene

lovændringen betyder også at kommunerne

kommunerne skal godkende og give tilskud til nybyggeri af almene boliger nu har der været en del debat om om der var noget nyt i den her boligaftale og det her er et af de eksempler på at der

som venstre har været en hel del inde på på den måde er det her et nyt element i boligaftalen for det almene område et element til fordel for unge mennesker og dermed til fordel for samfundet vil jeg sige fordi vi alle sammen har en interesse i at unge får en uddannelse vi har brug for faglært arbejdskraft og det behov for faglært arbejdskraft er stigende som alle ved vi hjælper altså med yderligere uddannelsespladser ligesom vi med den højere renoveringsramme i boligaftalen i al almindelighed hjælper med til beskæftigelse inden for bygge og anlægsområdet

for det her lovforslag og da enhedslistens ordfører desværre ikke kan være til stede

men sandheden er jo den at

så ville det være en kommunal beslutning der ingen som helst hensyn vil tage til de lokale partnerskabsaftaler der måtte være indgået rundtomkring

så vil de bare bruge den frivillige aftale hvis de derimod ved at der ikke er en sådan frivillig aftale

skrive det ind i udbudsmaterialet så har vi den anden situation ved nybyggeri hvor hvor kommunen så skal godkende den ansøgning der er der går jeg ud fra som en selvfølge at et alment boligselskab der søger om nybyggeri som kommunen skal godkende

vil gøre opmærksom på med hensyn til praktikpladser at der er en frivillig aftale med dansk byggeri

indstiller til kommunalbestyrelsen at der ikke er brug for

det går jeg så ud fra med den gennemsnitsintelligens der er i danmark

det være sådan at halvfems procent af dem eller måske fem og halvfems procent af dem vil bygge på frivillighed og så er der en restgruppe tilbage

jeg også af den overbevisning at når vi så har med lovgivning at gøre skal vi sørge for at vi har de rette oplysninger at vi har de rigtige tal og fakta osv

som kommer landet til gode i forbindelse med det her lovforslag hvor meget har

men det står da fast at

via en skolepraktik og det her lovforslag kommer næppe de seks hundrede unge mennesker til gode i og med at de er inden for nogle brancher som ikke vil få gavn af det her så vi snakker ikke

titusind unge mennesker der mangler en praktikplads

derfor synes jeg at hvis tallet på de titusind har været bærende for det her lovforslag

vi skal stemme om det faktisk gået ind i det her lovforslag ud fra nogle helt forkerte præmisser

sige rigtig praktikplads hos en arbejdsgiver

kan veksle nogle skolepraktikpladser til en rigtig praktikplads blandt andet via det her lovforslag

også fritaget for at skulle betale skat af deres overskud det har de fået for at

folk der har boligsociale problemer derfor er der anvisningsret for kommunerne

de kerneopgaver som boligorganisationerne

man jo til enhver tid udvide til alt muligt andet også man kan sige at de også skal have en opgave med at passe på herreløse katte man kan sige at de skal fremme brugen af økologi man kan sige at de skal spille en rolle for uddannelse der er jo sådan set ingen grænser for hvor mange gode ting også boligorganisationer kan gøre

men jo flere ting man propper ind i deres portefølje om man så må sige jo færre midler har de jo til det der er deres egentlige opgave

boligformål herunder boligsociale formål

så når man nu udvider paletten

også skal have mulighed for at gøre noget andet end at

giver man så muligheden for at hvis de vælger at gøre det

krav om at folk der vil byde på

have lærlinge så koster det på den måde at

så vil der være nogle billigere tilbud

i stedet betale noget mere

så er der altså færre penge tilbage til det egentlige formål det boligsociale formål

jeg er tilbøjelig til at sige at enhver

en ydelse fra en leverandør hvis jeg køber en ny carport skal jeg da også kunne stille det krav til leverandøren at der skal være en praktikant hvis jeg har

men de har jo fået nogle særlig gunstige vilkår og nogle særlige privilegier for at

boligformål ikke for at

uddannelsesformål

bliver det så udvidet med det kan vi så diskutere skal vi stille disse særlige privilegier til rådighed for nu også uddannelsesformål i boligsammenhæng

det er lidt vanskeligt for mig at finde ud af om jeg

om at boligorganisationen skal stille krav om at der er praktikanter hos dem der byder ind

at kommunen kan stille krav om at organisationen

det var mig der spurgte og af det de siger fremgår det at kommunerne kan stille som krav at der skal stilles krav om antal praktikpladser

der synes jeg i hvert fald at man går over stregen hvis det er en del af loven

men det er jo lidt uklart for i loven står der kun at de skal overveje det ordførerne siger på talerstolen nej de skal

til et nej men vi skal lige undersøge lovforslaget lidt mere i detaljer og finde ud af hvad der ligger bag den diskrepans der er mellem lovforslagets tekst og ordførernes udsagn her fra talerstolen og så må vi

sagens natur dem der har allermest brug for at have kvalificeret arbejdskraft der kommer ind

i virkeligheden en frontløber for mange andre områder

på en fleksibel måde at sikre de praktikpladser der skal til og i virkeligheden

de partnerskabsaftaler som er indgået og som viser at tallene på det her område er langt bedre end alle andre steder i stedet for

er jo desværre at man fremover vil tænke

kan betale sig at lave de her frivillige aftaler det giver ingen mening

bliver mødt med tvang og rigide regler selv om

prøver at gøre det godt

ikke kan tage de lokale hensyn og nu taler jeg altså ikke om at

de virksomheder der skal sørge for de her elever

om at vi lader være med at gennemføre det her

talt om tidligere i dag desværre

i en almindelig skolesituation ikke har en levende chance for at komme ind på arbejdsmarkedet ikke har en levende chance for at få en praktikplads

partnerskabsaftaler med frivillige aftaler fået

chance for at få foden indenfor og bevise

boligområde de selv bor i

og for deres naboer

godt nok flot og de skal have ros

det risikerer vi nu også forsvinder og det er også en katastrofe der er ikke meget godt sige om det her forslag og

det her vil hjælpe og man tror alt muligt problemet er

tror forkert så er det her lovforslag en katastrofe

står der blandt andet følgende sætning det er vigtigt at vi sammen meget nøje overvejer hvilken metode der giver det bedste resultat

der tænkes på boligselskaberne og kommunerne er er ordføreren enig i at her

nøglen til at man

give plads til de frivillige aftaler og lade dem udspille sig på bedste vis

katastrofe

at de vil have sociale klausuler i hele kommunen

at når der ikke er en frivillig aftale omkring

praktikpladser vil det skaffe flere praktikpladser

jeg vil godt sige at det er et meget meget vigtigt lovforslag

i forhold til hele erhvervsuddannelsessektoren

at vi nu også på det her område får nogle ekstra muligheder nemlig ved at vi giver hjemmel til at de almene boligorganisationer kan stille krav om sociale klausuler og uddannelses og praktikaftaler det har nemlig ikke været muligt før for loven forhindrede at man kunne lave den her hjemmel

en stor indsats for at få oprettet praktikpladser i forbindelse med renoveringsprojekter der får støtte fra landsbyggefonden det er jo frivillige aftaler partnerskabsaftaler med byggeentreprenører og andre lokale aktører og aftalerne kommer som vi også har talt om i dag mange af de unge fra

at der faktisk er visse steder hvor der ikke er aftaler og derfor vil vi gerne sikre at vi lige går skridtet videre

have lov til at sige at bl jo i deres høringssvar ikke afviser

i nogle situationer kan være fornuftigt og fordelagtigt at bruge sociale klausuler men man skal dog efter bls opfattelse være opmærksom på

og det er jeg helt enig i for de skal matche de rigtige personer der hvor man har gode frivillige aftaler

nødvendigt at gøre det men det er en mulighed og det her virker jo også forebyggende

skal skaffe de her lærlinge og praktikpladser og det er søreme

en god idé at tilvejebringe yderligere redskaber for boligorganisationerne så vi kan få det nødvendige antal praktikpladser til de unge jeg vil godt sige at det lægger vi som regering overordentlig stor vægt på

været en diskussion om hvem kan hvad

jeg godt understrege at regeringen og jeg jeg tror også forligspartnerne ser det som et supplement til de frivillige aftaler og ikke som en modsætning til de frivillige aftaler det er vigtigt at få sagt som det også fremgår af lovforslagets bemærkninger til

jo tænkt som et supplement det står også direkte i

opnås enighed det vil man også kunne se visse steder om en frivillig partnerskabsaftale

her områder i forhold til den konkrete kontrakt

at fastholde og udbygge andelen af uddannelses og praktikpladser i forbindelse med renoveringsprojekter og byggerier og

sikre at det skal være nogle af en bestemt etnicitet der skal have de

ingen tvivl om som også fru karina adsbøl fra dansk folkeparti

nogle flere praktikpladser vil andelen af unge også danske unge

man behøver drage i tvivl så så jeg er da sikker på

kommunalbestyrelsen og landsbyggefonden

kan en kommunalbestyrelse sige

jo et grundkapitaltilskud på ti procent at man skal overveje sociale klausuler og det er efter

og når det ikke står som et utvetydigt

er det fordi der kommer det der hedder et proportionalitetsprincip ind altså hvis det

der ikke kan være lærlinge på eller hvis det er specielle områder hvor der ikke mulighed for det

kan man godt undgå det men man kan altså sådan generelt stille et krav ved nybyggeri

at det under alle omstændigheder skal være op til boligorganisationen at afgøre om man juridisk i forhold til det man har kan bruge de her sociale klausuler i de enkelte tilfælde

til de private aftaler der er lavet hvor mange der skal beskæftiges i det her

synes alt i alt er taget hensyn til de eksisterende aftaler vi nikker anerkendende til det stykke arbejde

politisk flertal har vi ønsket flere praktikpladser og dem er der stærkt brug for vi giver nogle yderligere instrumenter det forstår jeg at der er nogle borgerlige partier der er imod men et bredt flertal har ønsket det

sige tak for det gode samarbejde og jeg ser frem til også at afklare eventuelle spørgsmål der er rejst i salen i dag

nogle yderligere instrumenter til at vi skabt det nødvendige antal lære og praktikpladser det er jeg glad

er hjemlet i loven at man kan stille

vil vi et bredt politisk flertal gerne

der kommer flere af så ja man får ekstra opgaver det enig med herre ole birk olesen i men jeg tror ikke det er

og vi er et stort flertal som ønsker flere lære og praktikpladser så derfor

under uddannelse og i lære og praktikpladser det handler om mandetimer

byggeriet og det kan være både det ene eller

for jeg synes ikke at man skal gå

allerbedst at man laver frivillige aftaler men der er mulighed for at lave klausuler så vi sikrer

krav på omkring tolv procent en vejledende ting hvor vi følger op på

de her mange mange renoveringer jeg kan jo ikke bebrejde herre peter juel at han ikke ved det men det er faktisk treoghalvtredstusind lejemål

lærlinge og praktikpladser det har været vigtigt for en bred kreds i folketinget jeg må konstatere at venstre ikke

at en boligafdeling der synes de har en god og fornuftig mulighed for at lave en frivillig aftale til enhver tid kan sige at et kommunalt krav

sige at de har en fin aftale som de er glade

ikke nogen i den her forbindelse nej vi sikrer at der er flere der kan få sig en lære

det burde selv de konservative være glade for i forhold til det som er nybyggeri og hvor kommunalbestyrelsen kan gå ind og stille

man skal kigge på sociale klausuler er det vel at mærke sådan at man pålægger boligorganisationen det princip der hedder følg

i eu altså at hvis det er et lille byggeri eller et specialbyggeri eller hvad det nu er så behøver man ikke at følge det men man skal følge det eller forklare og det der gælder

man skal enten følge det eller forklare hvorfor man ikke gør det

at leve op til de sociale klausuler hvis man

at have

bls høringssvar hvor der står at bl ikke afviser at det i nogle situationer kan være fordelagtigt at bruge sociale klausuler men at man

være opmærksom på at klausulerne ikke bliver en sovepude

der er enige om det her

uddannelser herunder også hf og dansk folkeparti er jo en del af forligskredsen og har derfor fuldstændig indflydelse på hvad der måtte ske også med hf

genfremsætte stort set det samme forslag og derfor vil jeg godt give det et par ord med på vejen

vi synes af forskellige grunde at det

synes alligevel at der skal et par argumenter med selv om det har været her i salen før helt grundlæggende er vi ikke enige i at der er behov for den her ekstra uddannelsesvej især ikke fordi det

er uden akademiske og studieforberedende elementer vi mener simpelt hen ikke at der er brug for en ny

derfor vil den heller ikke kunne løse nogle af de uddannelsesmæssige udfordringer som vi i øvrigt er interesseret i at diskutere og som også er afspejlet

til fremtidens gymnasier som regeringen har fremlagt

også hørt fra dansk folkeparti at der er en række elementer

parentes bemærket nu hvor vi diskuterer hf

der vil være fem og halvfjerds procent af de elever der starter på hf der simpelt

komme ind på hf med det adgangskrav som dansk folkeparti foreslår

er intentionen her som vi simpelt hen er uenige i vi mener i regeringen at hf er en rigtig vigtig uddannelsesvej det er en

uddannelsesvej som historisk har været med til at løfte muligheden for voksne der ville tage springet til at tage en studieforberedende uddannelse at de med hf

anvender hf som vejen til videre uddannelse

blandt andet fordi det er blevet mere forskellige grupper af unge og voksne

anvender hf vi mener derfor også at vi skal kigge på

kommer med deres anbefalinger til hvordan vi skal udvikle hf ekspertudvalget vil have deres anbefalinger klar her til marts

hvorfor så lave den hvorfor ikke bruge de alternative veje som allerede er der i dag blandt andet den nye eud

sådan at man skal bruge dansk på a niveau som en helt afgørende studiekompetence

skal være optagelsesberettigede til bacheloruddannelser

hvorfor der skal være den barriere for

forstå

sænke adgangskravene her hvorfor ikke holde fast i det ambitionsniveau der ligger

i forbindelse med folkeskolereformen og erhvervsuddannelsesreform og nu kigger vi på de gymnasiale uddannelser sådan at det er med det blik

sidst det blev fremsat og vi synes

mindre brug for at vi diskuterer det nu fordi vi i fællesskab på andre måder har givet flere unge en chance for at de får et uddannelsesmæssigt løft

det vil jeg så i øvrigt gerne kvittere for så det her er alene en reaktion på

ikke synes bidrager til at styrke

pædagog eller politibetjent vil ministeren ikke mene at man skal forberedes til de uddannelser på forskellig måde eller mener ministeren at det er én stor grød og at alle skal gå i den samme skole og have den samme

der er relativt mange som kommer fra hf og her

jo mening fordi det netop er lidt lavere niveauer deres fag er på så hvis de vil ind på universitetet hvor der er et højere niveaukrav har de mulighed for at supplere

de videregående uddannelser men som ren forberedelsesskole vi

måde at forsøge at komme dem i møde som har ønske om mere uddannelse men ikke magter det akademiske og det er i realiteten sådan som hf også allerede bliver brugt til en vis grad

hvis man skal

at lave en ny forberedelsesskole som som slet ikke giver noget ekstra men tværtimod gør det sværere i forhold til at fortsætte på en videregående uddannelse har vi simpelt hen svært ved at se der er behov for det er jo sådan

har man også muligheden for at man kan fortsætte på en akademiuddannelse så der er

det ikke er det akademiske som er drivkraften i det så det er også af at vi har svært ved at se formålet med den her

væk mange ubekendte i forhandlingerne og sætter vi dette forslag i søen på dette tidspunkt

vil det blokere for vores forhandlinger

enige så langt at såfremt forhandlingerne ender ud på en sådan måde at vi ikke har mulighed for at

så kan vi selvfølgelig se på det igen målet er fra venstres side at ingen skal efterlades

at vi nok meget snart bliver nødt til at se på hele ungdomsuddannelsessystemet i sammenhæng og ikke på de enkelte ungdomsuddannelser hver for sig

en arbejdsgruppe der skal se på nogle af de udfordringer vi står over for altså med hensyn til at få bedre sammenhæng og bedre samarbejde mellem vores ungdomsuddannelser

i de forhandlinger vi sidder i lige nu jeg synes det er vigtigt når vi beder vores unge mennesker tage en ungdomsuddannelse

giver muligheder i de unge menneskers liv sådan som jeg læser forslaget her

vil jeg frygte at det vil give flere dobbeltuddannelser flere barrierer i vores uddannelsessystem og samtidig frygter jeg

som i dag har et heldigvis højt ambitionsniveau som vi har været fælles om at sætte her i folketinget

i hele indholdet ville jeg synes det var en mærkværdig timing

omkring et forhandlingsbord alle folketingets partier

det vil jeg meget gerne tage ved forhandlingsbordet ligesom jeg også meget gerne vil gøre vores hf spor endnu bedre og det har regeringen også lagt op til

forhold til timing og i forhold til indhold

genfremsætte forslaget om oprettelse af en såkaldt forberedelsesskole

at genfremsætte beslutningsforslaget om oprettelse af en ny ungdomsuddannelse som ligger mellem gymnasiet og erhvervsskolerne den såkaldte forberedelsesskole via en reform af hf så er det ikke

hf er en fremragende uddannelse der brugt rigtigt giver unge mennesker som er kommet i utakt med ungdomsuddannelsessystemet en ny chance

derfor mener vi også at hf skal bibeholdes sådan som hf oprindelig var tænkt som en to årig studentereksamen med samme faglige niveau som en studentereksamen fra et gymnasium bare for voksne men i dag bliver hf brugt på nye måder

men hvor niveauet bare ligger et andet sted jeg har selv undervist på hf og gymnasiet i samme fag med samme læreplan og jeg har derfor på egen krop mærket hvor stor forskel der er alligevel gælder et hf syvtal lige så meget som et gymnasie syvtal derfor kan man også komme ind på længerevarende uddannelser på samme måde

de andre uddannelser men det er nogle gange næsten som at lokke de unge i baghold og vi ser derfor meget store frafald frafaldet for

på længerevarende uddannelser er betydelig større end for gymnasiasterne

at en hf uddannelse

hfernes adgangskarakterer fra folkeskolen bliver lavere og

hf som en almindelig ungdomsuddannelse der er dermed i dag meget der tyder på at hf har udviklet sig langt væk fra det klassiske hf det er der også lyse sider ved der er nemlig hf kurser hvor man har tonet kurserne i retning af de uddannelser som eleverne skal ud på nogle steder kan man læse hf med henblik på at blive politibetjent pædagog eller arbejde i søfarts eller sundhedsvæsenet det er fremragende ideer der hjælper mange unge igennem og frem til den uddannelse som de gerne vil i gang med

gøre det helt klart hvad uddannelsen er vi vil stoppe

ene om dansk industri industri har

dansk industri foreslår at hf kun skal give adgang til kortere og mellemlange uddannelser og det er jo altså noget af det der ligger i vores forslag

og her er frafaldet trods alt lavere end blandt

på universiteterne

den klassiske hf med et

skærpet fagligt niveau og en ny skole nemlig en forberedelsesskole

vi vil have et gymnasium og et hf med et højt fagligt niveau der forbereder eleverne

vi vil have en forberedelsesskole med et solidt fagligt niveau der forbereder eleverne til professionsbacheloruddannelserne og så vil vi have en erhvervsuddannelse hvor eleverne uddannes til dygtige håndværkere

der i realiteten giver de unge en studentereksamen light

ikke have en tolv årig enhedsskole hvor alle bare fortsætter i en form for helhedsgymnasium med et lavt fagligt niveau

differentierede adgangskrav et adgangskrav på seks eller syv til

et adgangskrav på tre eller fire til forberedelsesskolen og til erhvervsskolerne er der jo allerede et adgangskrav på

med denne differentiering af ungdomsuddannelserne giver vi flere unge en god chance for at uddanne sig på det niveau der svarer til deres evner

forligskredsen og vi ser gerne at det ser sker her metoden er vi mindre optaget af bare tankerne

flertallet af dem siger at det faglige niveau er faldet mange universitetsuddannelser har oprettet ekstrauddannelser

har man været nødt til at give dem ekstra kurser hvad man ikke var tidligere så der er tale om et fagligt fald

her er jo ikke noget der skal rette op på det faglige niveau overalt

ikke alle der har brug for det hvis man skal ud at være pædagog synes jeg det er noget pjat at man skal have latin og matematik på a niveau det skal man selvfølgelig ikke der skal man have lov til at have en tillempet

uddannelse og det er det forberedelsesskolen

de samme adgangsgivende funktioner som gymnasiet så

det er et af de vigtige elementer i vores gymnasieudspil hvor vi vil styrke studieretningerne og sammenhængen med de videregående uddannelser det at åbne døre var også en af drivkræfterne bag vores erhvervsskolereform både med udbredelsen af eux hvor man

at vores ungdomsuddannelser enten skal være erhvervskompetencegivende eller studiekompetencegivende

ven på twitter der hedder morten moesgaard og som kæmper for at vi herinde hæver vores debatniveau ved at vi bliver lidt bedre til at være nysgerrige

derfor vil jeg prøve i ægte moesgaardstil ikke bare at skyde dansk folkepartis forslag ned men men forsøge at være nysgerrig

af hvorfor dansk folkeparti egentlig mener det de gør

nysgerrig efter at høre dansk folkeparti uddybe om det er fordi man

en gymnasieuddannelse

dermed vil gøre at vi bliver endnu dårligere til

venstre kan ikke støtte forslaget vi vil gerne anerkende dansk folkeparti for at

så håber vi i det hele taget at vi kan

en meget stor del som ikke kan klare gymnasiet i gymnasiet

elendig karakter og så kommer de ud som ufaglærte unge der ikke kan bruge deres uddannelse

ind på en uddannelse der svarede til deres evner og ambitioner og de så var kommet videre

det der sker på gymnasierne hvor vi også ser at den sociale arv slår hårdere og hårdere igennem

så mit modspørgsmål er hvordan vil ordføreren så

problemet med at der kommer så mange ind i gymnasiet som reelt ikke kan klare

en skidt udvikling som man ikke løser ved at give den form for ekstra rådgivning

i folkeskolen der skal selvfølgelig være nogle klare faglige krav men der skal ikke være de samme klare faglige krav til alle det er ikke alle der skal have matematik på a niveau som jeg har sagt før så derfor

at gentænke sit forslag og så tænke

stilles faglige krav på forskellige niveauer alt efter

flere skal tage en ungdomsuddannelse

det er blandt andet derfor vi lige har gennemført en folkeskolereform og en erhvervsskolereform og nu er ved at se på hvordan vi også kan gøre gymnasierne endnu bedre og her lægger regeringens udspil jo

en reform af netop hf det undrer os derfor at dansk folkeparti

kan jeg forstå en formodning om at det skyldes at dansk folkeparti har brug for et argument for at indføre tårnhøje adgangskrav

en mere elitær udgave af gymnasierne så kan man gøre gymnasiet til en ren eliteuddannelse og lave en forberedelsesskole til dem

magter at komme ind på gymnasiet og resten kan komme på erhvervsskole forstår vi det er lodret imod hvad sf mener er en god uddannelses og skolepolitik

at ideen om et tilbud til de unge der hverken kan se sig selv på gymnasiet eller i en erhvervsuddannelse er ret sympatisk vi tror bare ikke at en ny skoletype hjælper den gruppe det gør derimod vejledning og tilbud inden for rammerne af de bestående ungdomsuddannelser og spektret af spor på ungdomsuddannelserne er jo allerede udvidet i de senere år med erhvervsskolereform folkeskolereform og den kommende gymnasiereform herunder reformen af hf

og tilbuddene bliver endnu bedre vi skal hellere bevare og styrke de grundlæggende gode uddannelsessystemer vi har end begynde at opfinde nogle nye holdepladser for de unge med de gennemførte reformer skal flere blive uddannelsesparate og tiende klassetilbud skal løfte dem der har brug for det hf skal sikres

som er gået nogle utraditionelle veje gennem uddannelsessystemet så har vi også produktionsskolerne til dem der har brug for mere tid og forskellige former for læring før de kan påbegynde en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse så vil jeg sige at sf ligesom sidste gang forslaget blev fremsat er bekymret for at en forberedelsesskole kan blive en holdeplads eller en forlængelse af folkeskolen vi skal hellere hjælpe de unge til rent faktisk

godt valg og hjælpe dem der har brug for lidt ekstra inden de begynder en ungdomsuddannelse forslaget fastsætte et adgangskrav der er lavere end

gymnasiet og højere end til erhvervsuddannelserne med dansk folkepartis ønske om et adgangskrav på syv til gymnasiet må det vel betyde at de unge skal have fire for at blive optaget på forberedelsesskolen som vi ser det vil det fratage de unge muligheden for selv at vælge

bare blive placeret på en ungdomsuddannelse efter deres karaktergennemsnit

dem der har syv eller derover som så kan komme på gymnasiet et

vil skabe endnu mere af den polarisering som dansk folkeparti i bemærkningerne til forslaget faktisk selv skriver

nervøs for vi ved godt at det er svært for mange femten til seksten årige at skulle træffe beslutning om

fremtid og vi kan også godt forstå det men langt langt størstedelen af de unge har både ønsker drømme og forestillinger om deres fremtid og vi mener det er helt afgørende at de selv er med til at vælge deres fremtid det gør de ikke hvis de blot skal indplaceres efter et karaktergennemsnit sf kan ikke stemme

gennemarbejdede politiske indspark og

og jeg mener således at det

når ministeren

de radikale og sf behandler det

og enhedslisten beslutter slet ikke at være til stede

i også blive til egentlig lovgivning om ikke nu så senere det er klart at man tænker

de forslag man kommer med seriøst om man så er enig i det er noget andet

er ret gennemtygget hvis man ønsker at bringe noget ind som er substantielt anderledes end det der ligger på bordet

for en gentænkning af ungdomsuddannelserne

det som det her beslutningsforslag adresserer

som det fungerer i dag jo optager langt flere unge mennesker end de gjorde for tyve og tredive år siden og at man har justeret fagligheden

det betyder at man på universiteterne kan konstatere når man laver en rundspørge

man tilbyder suppleringskurser for at de unge

at de kan stave og så videre det er altså en meget uheldig situation samtidig har

man sige som heller ikke er særlig hensigtsmæssig

så kvaliteten i vores uddannelsessystem er simpelt hen udfordret og det må man

tage alvorligt uanset hvilket svar man så finder på det

man forsøger at finde en løsning hvor man siger hvis nu gymnasierne skulle stille nogle helt andre

brug for en løsning hvor man laver en skole en ungdomsskole en ungdomsuddannelse som retter sig mod

nogle af serviceerhvervene fordelen ved det vil være

man samtidig kan lave en ungdomsuddannelse som retter sig mod de mellemlange videregående uddannelser

blevet fremlagt af tænketanken dea som jo er en uddannelsestænketank

for at gentænke ungdomsuddannelserne

der er som blev fremlagt i dag af

unge mennesker som alligevel gerne

en meget interessant model der løser nogle af de

udfordringer vi står over for vi ønsker i det hele taget at man

og derfor ikke bare skal have den samme havregrød alle sammen alle er ikke ens men der skal være en uddannelse til alle uanset hvilket niveau

motivation de kommer med så vi

i gang med at implementere en erhvervsuddannelsesreform som vi mangler at mærke effekten af

som jo skal styrke alternativet til det almene gymnasium og få flere til at vælge

en erhvervsuddannelse vi står også midt i implementeringen af en folkeskolereform som gerne skulle have en effekt i nogle af de problematikker som

bruger i argumentationen for den her nye uddannelse mange af de gode elementer i for eksempel folkeskolereformen handler jo netop om

styrke uddannelsesparatheden og overgangen til ungdomsuddannelserne så vi ser frem til de fortsatte forhandlinger

om netop det her område i de kommende både timer dage og uger men vi kan ikke

nok aldrig har hørt fra talerstolen før og sikkert heller

til igen men jeg skal hilse fra enhedslisten og sige at de også er imod det

at gymnasierne skal være adgangsgivende til universiteterne det er godt at vi har forskellige former for gymnasier så man kan få forskellige profiler men de skal have de samme høje faglige krav sådan at de unge mennesker rent faktisk kan klare at gå på universitetet når de har taget en gymnasial uddannelse vi må ikke sige til dem

og det er det jeg synes er problemet med

være adgangsgivende til professionsbacheloruddannelserne ikke dem alle for jeg mener man er nødt til at gå dem alle sammen igennem og se hvad der er behov for de enkelte steder der er nogle steder hvor det er nødvendigt at fastholde at man skal have en studentereksamen men der er også nogle hvor

en gymnasial uddannelse og hvor man kunne nøjes med

lavere niveau det vil ikke sænke niveauet på de professionsbacheloruddannelser

som vi taler om for der vil stadig væk være et solidt niveau men hvorfor skal man

færdigheder for at gå på

giver plads til fortrydelse hvis man tager

selvfølgelig hvis man fortryder og opdager at man gerne vil på universitetet

kunne lægge de nødvendige niveauer på derfor skal der være nogle moduler bygget det står også i forslaget sådan at man aldrig kommer ind i en blindgyde i

forsøg på at løse det problem som vi har i dag med at

en motorvej det er blevet noget

desværre sænket niveauet sådan at det er svært at nå helt op på det allerhøjeste

skal på universitetet det er vigtigt at vi ser i øjnene at der skal stilles forskellige krav til forskellige uddannelser der er ingen grund til at ensarte alle

som det er en rettighed at få en olympisk medalje i svømning hvis ikke man har levet op til det krav at være den der er bedst til at svømme

meget glad for at høre at der er nogle der vil

fortsætte debatten og se videre på hvordan man kan

forslaget her og som altså indser at der faktisk er et problem som vi skal have løst det hører jeg både

venstre og liberal alliance sige og og jeg tolker det sådan at de i høj grad er enige i at der er behov for en yderligere differentiering af vores ungdomsuddannelsessystem og at vi ikke kan fortsætte med at

at vi i dag har det her massegymnasium som

ikke er godt nok for de meget bogligt stærke og er for svært for dem som er bogligt svage der ville det være betydelig bedre

lavere ambitionsniveau for dem der er mindre bogligt stærke og en uddannelse på et højere bogligt niveau for dem som er bogligt

mig til at fortsætte debatten på uddannelsesområdet både i gymnasieforligskredsen men selvfølgelig også i salen og

passe børn men det er bare ikke nødvendigt og man kan sagtens være pædagog uden at kunne de ting så hvis man tvinger de mennesker der skal være pædagoger ind i de her

vil der være nogle af dem der ikke vil kunne klare og så vil vi se en niveausænkning og det det